eller imod samtykke bedes rejse sig

fra førstebehandlingen er nogle uklarheder

til visse partiers argumenter for stillingtagen til

statsministeren sagde under afslutningsdebatten den enogtredivete maj i forbindelse med en ordveksling med fru mette frederiksen at det ikke er en hvilken som helst dansk hjemløs der stikker hånden frem som altså principielt risikerer fjorten dages ubetinget fængsel

det er målrettet det man kan kalde utryghedsskabende tiggeri det er jo faktuelt forkert når vi ser på det lovforslag som vi behandler

handler om helt almindeligt tiggeri helt almindeligt tiggeri uanset hvilket

hvilken som helst dansk statsborger der tigger

det er regeringens misvisende titel for lovforslaget og intet

fra folketingets talerstol kan foretage en udlægning af et lovforslag der er faktuelt forkert og i direkte modstrid med

to dage efter

i den ordveksling der var

hvis vi kan undgå det er der selvfølgelig opbakning fra vores side derfor undrer det mig meget at socialdemokratiet kan støtte det her lovforslag for det kan ikke undgås

under førstebehandlingen den anden juni altså to dage efter afslutningsdebatten

er ens for alle

og læste fru mette frederiksens citat op som jeg også lige har læst op og så spurgte fru zenia stampe kan man undgå det med det

enkelt ord som består af tre bogstaver nej

vigtigt for socialdemokratiet at formålet med lovforslaget ikke er at ramme hus forbi sælgeren eller den gamle vagabond men det gør

der betyder at

vil blive kriminaliseret ja eller nej

hvad har så fået socialdemokratiet til at ændre holdning fra den enogtredivete maj til den anden juni

socialdemokratiet vil stemme for endnu en stramning i lovforslaget

af at stramningen nu også skal gælde hvis man tigger foran et supermarked og ikke kun i en gågade i

hvorfor er det vigtigt hvad socialdemokratiet mener i den her sag jo det er

kom til magten det er desuden helt absurd at tiggeri nu med det her lovforslag vil blive ligestillet med visse former for vold vi synes i enhedslisten at tiggeri faktisk slet ikke bør være forbudt

efter vores mening ikke strafværdigt

tigge i danmark som at udøve bestemte former for vold det er grotesk og der er ingen form for proportionalitet i det her

i forbindelse med en debat om udenlandske hjemløse her i landet lovforslaget omhandler ikke udenlandske hjemløse lovforslaget omhandler tiggeri helt almindeligt tiggeri men det er åbenlyst at der er en masse udfordringer og der er en masse problemstillinger som vi skal adressere i forbindelse med at udenlandske hjemløse kommer til vores land bor på gaden og tigger det var også noget vi diskuterede indgående under

som problematiserer at man vælger at lave den her strafskærpelse

der blandt andet er romaer i danmark er at

lande de kommer fra blandt andet rumænien

mindre slemt i danmark vi har fra enhedslistens side fremlagt en lang række forslag og ideer til hvordan

nogle af de tiltag man kunne lave og som også blev nævnt under førstebehandlingen er jo blandt andet samarbejde på tværs af ngoer og med kommunale tilbud så problemerne løses og ikke skubbes videre

styrket samarbejdet mellem kommunale instanser og de udenlandske hjemløse selv om oprydning bedre adgang til offentlige toiletter

af et frivilligt tilbud for udenlandske hjemløse som vi ønsker at indføre

hvis man snakker med de organisationer som arbejder med de udenlandske hjemløse der bor på gaden

så ender de ofte fordi det er svært at finde et arbejde i danmark i en endnu mere udsat position end den de kom fra de har brug for at komme hjem få hjælp til at komme videre i deres liv og det er

der er ikke noget perspektiv i at bo på gaden i danmark så et transitrum hvor man giver folk rådgivning og vejledning en seng at sove i et bad og hjælp til at komme videre

virkelige verden men et flertal i dag vil åbenbart hellere lave symbolpolitik end gøre det der virker jeg synes ellers at politiet har nok at lave for tiden og i stedet for at politiet nu skal bruge tid på at anholde folk og få dem dømt ved domstolene til fjorten dages fængsel fordi de stikker koppen eller hånden frem for at tjene en mønt til at kunne købe en kop kaffe synes jeg hellere vi skulle bruge politiets ressourcer på rent faktisk at bekæmpe den kriminalitet

begå tyveri der er et langt regelsæt som håndterer de problemstillinger som vi blandt andet også diskuterede indgående under førstebehandlingen jeg synes det kunne dejligt hvis herre martin henriksen rent faktisk forholdt sig til det lovforslag som vi

og som handler om tiggeri

sig til at det her lovforslag jo rammer alle hjemløse også

det er jo sådan set synes jeg mere vigtigt når vi snakker om et konkret lovforslag så kan

alle mulige andre relevante problemstillinger også om

til andenbehandlingen et ændringsforslag som hvis det bliver vedtaget vil betyde at hvis man bliver dømt for tiggeri og er udenlandsk statsborger vil man blive udvist så

stand til at

nogle regler i dag som vi synes i tilstrækkelig grad

kunne forsørge sig selv jeg synes i den sammenhæng at

leve et værdigt liv i danmark hvis man for eksempel måtte komme fra et andet europæisk land

og så kan vi jo så læse i medierne hvordan de bruger kirkeområder som toilet at de afpresser penge fra danske hjemløse at de

bare komme flere og flere det vi kommer med her er ikke symbolpolitik som som ordføreren siger

nye tiltag som vi gav politiet

siden de nye regler trådte i kraft har politiet jo sigtet langt over hundrede og de har også udvist en del af

ryddet en lang række lejre hvordan kan ordføreren stå

til det med at befinde sig i virkelighedens verden må jeg sige

bemærket at herre marcus knuth var med i deadline lørdag aften

hvad romaer er for en størrelse herre

om romaer det er dem som typisk har betegnelsen romaer fordi de er kriminelle hjemløse der kommer fra rumænien

være at vi kan lande lidt mere i virkeligheden

sagde også romaer de fleste af dem kommer fra rumænien

flest i bulgarien jeg synes bare herre marcus knuth i bidrager til at den her debat

er med kriminelle hjemløse der kommer hertil fra udlandet og

kriminelle primært fra rumænien rumænien er nu engang det land

masse fine forslag til gratis

toiletter og senge men hvad vil ordføreren helt

romaer som

måde er hjemløse og kriminelle samtidig så har vi et problem i forhold til at diskutere

en minoritetsgruppe som er meget udsat i vores samfund

gøres noget ved det man bebrejder regeringen

passiv i forhold til de problemer som tilrejsende udlændinge

i øvrigt også latterligt at vi på den her måde får en hastebehandling

mig også at herre naser khader slet ikke forholdt sig til lovforslagets indhold men gerne ville snakke om alt muligt andet

ikke indebærer det her lovforslag handler om at ville kriminalisere helt almindeligt tiggeri og smide folk fjorten dage i fængsel

det synes jeg er uproportionelt

det handler ikke om mange af de andre problemstillinger som

vi skal snakke om hvad lovforslaget her rent faktisk omhandler så handler det om tiggeri

er der mange eksempler på men jeg fik ikke svar på om

ved overborgmesteren ikke hvad der foregår

må man ligesom lade socialdemokraterne svare på så vil

der med utryghedsskabende der står ingen steder i det her lovforslag noget om at noget skal være utryghedsskabende det handler om de paragraffer

måde at omtale det her lovforslag på som om det skulle handle om en særlig form for tiggeri som er utryghedsskabende er ganske enkelt forkert det er misvisende det er fejlagtigt det her handler om helt almindeligt uskyldigt tiggeri som ifølge enhedslisten slet ikke burde være ulovligt men som desværre i dag og nu bliver straffen

det

et flertal herinde mener det er kriminalitet så det er

synes det er kriminelt at køre for stærkt

metrostationen på christianshavns torv og rækker den her kop frem for at bede om en femmer til en kop kaffe så kan jeg se frem til fjorten dage i brummen

mener det er forkert at det i det hele taget skal være ulovligt

ud på nemlig en fuldstændig uproportionel tilgang til tiggeri hvor man nu

psykiske problemer

så skal du fjorten dage i fængsel uden undtagelse

repræsenteret

og i år til jul

nu skulle overskuddet

at og siger

at reglerne skal være for at man kan få

personer som opholder sig i de utryghedsskabende lejre ernærer sig blandt andet ved flaskesamling og tiggeri og det foreslås på denne baggrund at der også sættes ind over for utryghedsskabende tiggeri

er jo en del af et større billede hvor man blandt andet har med mennesker at gøre som i nogle tilfælde afpresser danske hjemløse

handler om det handler om at løse et de facto problem

del af det samme billede og så kan man jo ikke bare skære det ene ud så hvad vil ordføreren helt præcist gøre for at imødegå

udenlandske hjemløse som blandt andet afpresser penge af danske hjemløse

hvor der sker ting og sager

skaber utryghed for danske hjemløse for almindelige fredelige borgere

lokalt til

side når vi flere gange har bedt om at der blev afsat ressourcer til at uddanne flere politifolk og så er det vist omkring to tre procent af politistyrken der er

grænsen så helt grelt kan det jo ikke være og hjemmeværnet kommer også ind og aflaster

udvise folk der ikke er i stand til at forsørge sig selv

og nu løsning er at sige

på en masse forkerte ting

det ønsker borgerne

at hus forbi sælgeren ikke er omfattet

sælger hus forbi så sælger du noget

end om at hjælpe i mine øjne er lovforslaget hjerteløs symbolpolitik der rammer marginaliserede mennesker hårdt og som slet ikke adresserer de problemer

på de konkrete problemer sand de hjemløses landsorganisation anerkender at der er problemer på gaden

men de tror ikke at forslaget vil afhjælpe det generelle problem

det vil afhjælpe problemet lokalt tværtimod tror vi at det vil skabe endnu større problemer for udenlandske hjemløse der i forvejen er hårdt pressede og derved øge konfliktniveauet på gadeplan

som et stort problem lovforslaget vil øge konfliktniveauet på gadeplan er

som regeringen og flere partier ønsker alternativet ser derfor et behov for helt andre løsninger på udfordringen med de udenlandske hjemløse i stedet

ønsker vi at sikre dem bedst mulig hjælp og støtte for hvis vi hjælper dem afhjælper vi jo også udfordringerne derfor

der fokuserer på sociale indsatser og på

at man styrker det sociale arbejde som vi allerede ved virker københavns kommune står for et

transitprogram som blandt andet yder hjælp til de hjemløse der gerne

det har overborgmester frank jensen og socialborgmester jesper christensen tidligere bedt om hjælp til og det støtter vi

af af enhedslistens ordfører

bruges til at udvide den sociale indsats

i københavn

at sætte de hjemløse migranter i fængsel skal vi give dem et trygt sted

sig mens de modtager hjælp fra kommunens sociale indsats i transitprogrammet med transithuset skal der være senge som kan benyttes af alle udenlandske hjemløse her kan de stabiliseres og hjælpes med de mentale såvel som fysiske behov som de ofte har

for at de med succes kan vende tilbage til

på bolig og jobmarkedet

i landets fængsler og straffe dem for at være fattige udfordringerne med

med rådgivning lægehjælp logi støtte til frivillig hjemrejse i dag er tiggeri ulovligt ifølge straffeloven

institut for menneskerettigheder

afkriminaliserer tiggeri og alene strafforfølger sådanne handlinger når det i den konkrete situation fører til en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen det er desuden helt i tråd med fns guidende principper for ekstrem fattigdom og menneskerettigheder ligesom sfs ordfører nævnte mener vi det er helt centralt at der også tages fat om problemets rod ved at arbejde for en fælles eu løsning det indebærer en ændring af opholdsdirektivet så det forventes at eu borgere har adresse i det land som de besøger eller søger arbejde i men revideringen af opholdsdirektivet skal ikke stå alene vi ser også gerne at eu får en social dimension

sociale arbejde og aktivt på eu niveau arbejder for at komme undertrykkelsen og eksklusionen af romaer i deres oprindelseslande til livs

arbejde mere målrettet på at afhjælpe de sociale problemer der skaber udfordringerne i migranternes oprindelseslande i den forbindelse vil jeg gerne citere amnesty internationals

om det her lovforslag de skriver bla

igennem ved at overnatte under åben himmel i parker og under viadukter og ernære

skyldes det at romaer i rumænien og slovakiet slovenien bulgarien og tjekkiet udsættes for massiv undertrykkelse og diskrimination som omfatter stort set alle samfundsforhold og fører

det giver sig selv at det er helt urimeligt at romaer ikke kan opnå muligheder for at

liv i deres hjemland fordi de undertrykkes og samtidig kan de ikke søge muligheder for at et værdigt liv i andre lande til slut vil jeg sige at alternativet tager

diskriminerende tone som vi oplever rettes mod romaer som etnisk minoritet romaer har en kompleks historie og udsættes stadig for undertrykkelse i hele europa det skal vi tage afstand fra derfor er det tvingende nødvendigt at vi også arbejder for en fælles europæisk indsats for at sikre bedre forhold

at antallet af anmeldelser er steget eksplosivt de seneste par år derfor gav i år politiet ekstra værktøjer

til bedre at kunne rydde lejre og vi hævede straffen for tiggeri det har ført til over hundrede sigtelser politiet har ryddet et utal af lejre og de har sågar udvist et

mener ordføreren også at det er symbolpolitik

stjæle eller

et socialt problem

problem der handler om at der er nogle der er udstødte dér hvor de

kommet til og at de har nogle sociale udfordringer og der tror vi altså ikke på at løsningen er den

nogen uklarhed om at at de her mennesker er fattige det kan godt være konservatives ordfører har en anden viden

nogle der kommer fra rumænien eller

forestille sig at det antal vil stige noget

sociale problemer og ja

skulle lave et langsigtet arbejde hvor

indsats også i forhold til de her børn

men er løsningen at åbne den danske velfærdsstat

vi har sengeplads og et varmt måltid mad til alle

i bekræftende fald hvor skal pengene

kan vi finansiere med de otte million kr som ligger i det her

som kommune har så det er jo ikke noget med at

den forpligtelse opstår i forbindelse med vores oplæg den forpligtelse er der i forvejen men jeg mener at vi sammen har en forpligtelse til at finde ud af hvorfor

børn der ligger og sover på gaden i stedet for bare at anholde dem det er børn mellem femten og atten år

som nu kan tages med og anholdes det synes jeg vi har en forpligtelse til at det er en lang snak

tror

og tale om at det her problem skal adresseres så en del af det er jo allerede en del af

en kommunes opgaver og en del af en kommunes budget for eksempel det jeg nævnede

synes vi skal grave meget dybere i det her og

det problem er særlig stort i københavn og

om sommeren og det er et stigende problem

problem fordi det skaber utryghed når man møder hjemløse der sover under broer sover i parker og selv om vi kan fjerne lejre

det skaber også vrede

og

at udvikle et velfærdssamfund hvor folk ikke behøver

er de mennesker får et værdigt liv

flere romaer vil der stå og banke på vores dør

dansk fængsel end det er at leve på gaden i ungarn

ved gud er meget kritisabelt at sige om den her situation

irriterede og vrede og frustrerede

er måske et bedre liv end det de kommer fra

ikke at lave lovgivning som rammer vores egne hjemløse

jeg er jo enig i at vi selvfølgelig også skal have en dialog

en eu ramme men tror ordføreren vitterlig at vi kan løse det problem vi har lige nu

gennem en dialog i eu alene og ved at løse

hurtigt lige at lave sådan en lille strafskærpelse og så kan man måske

med nye tiltag der skærpede straffen for tiggeri og som gjorde det muligt at gå ind at rydde nogle af de her utryghedsskabende lejre

så vi har gjort noget ved det her vi mener bare at vi skal gøre endnu mere ved det så lad mig spørge ordføreren direkte ud over de her eu tiltag og ordførerens vision for at løse fattigdommen i rumænien hvad vil ordføreren komme med af tiltag

der kan løse det problem vi har i københavn og

at

over længere tid

i medierne jeg søgte lige på herre

ord som romaplage romabesættelse chikanerer udnytter terroriserer danskere

de sidste tre måneder måske er fordi der er et kommunalvalg

ikke at gøre

fat på for lang tid siden men

som går meget ind for de åbne grænser og

fri bevægelighed om ikke fru zenia stampe vil give dansk folkeparti og

at bevæge sig videre til andre lande herunder danmark så

stampe se at problemet faktisk er

det synes jeg vi skulle kigge på at man sådan set har mulighed for at der er nogle sanktioner eller at man kan smide lande ud for den

hvis de ikke overholder københavnerkriterierne som var

de standarder vi satte som krav for at blive medlem af eu

grundene til at vi har romaerne heroppe fordi de flygter fra det land

menneskerettigheder eller minoritetsrettigheder alvorligt og det er grunden til

her regler om fri bevægelighed og

være realistiske og de problemer

at lave symbolpolitisk lovgivning her og bruge det som anledning til bare

skrues bedre sammen og det her er et problem det skal

en anerkendelse af at arbejdskraftens fri bevægelighed og turisme og studerende er noget ganske andet end det

københavns gader men

indtil vi så får lavet den bedste løsning hvad er så baggrunden for

som jo altså vil kunne løse nogle af problemerne aktuelt her og nu i den kommende sommer

mens vi så arbejder videre på at løse de store overordnede problemer som

ellers at hun kun ville stemme for et sådant forslag hvis de ikke blev ramt

lange fængselsophold nu kan jeg forstå på dansk

tre månedersophold i danske fængsler jeg synes vi skal arbejde for at de bliver hjemme ikke inde i spjældet men hjemme hvor de kommer fra det er det der må være i fokus og det er derfor vi skal gå til bruxelles for det

også i dag at tigge og nu bliver det så ekstra kriminelt hvis man tigger de her steder hvor vi altså

sidder og ligger hjemløse ved siden af hinanden op og ned ad vores gågader altså det skal danske hjemløse

og han er bestemt ikke utryghedsskabende tværtimod jeg synes det er lidt synd for ham men han skal så få fjorten dage første gang han bliver snuppet og derfra skal han

halv år det er jeg imod det synes jeg er for meget det er ikke proportionalt i forhold til hvis man sammenligner med andre straffe for eksempel

at man går en tur ned igennem et s tog og beder om en femmer

ni og halvfjerds ændringsforslaget er forkastet

for at sikre at medlemmerne får mulighed for at gøre sig